jeg skal meddele at medspørgeren på det under nummer otte opførte spørgsmål til skatteministeren udgår efter ønske fra medspørgeren

de konventioner vi er en del af og til det må jeg jo sige at der er regeringens politik ret klar vi ønsker at danmark skal indgå i et aktivt internationalt samarbejde og at danmark skal overholde de konventioner vi nu engang har tilsluttet os men det er jo ikke det samme som at vi ikke skal være skeptiske og reagere når internationale regler og systemer forhindrer os i at handle på en måde vi synes er indlysende rigtig vi skal ikke være bange for at forsøge at ændre på tingene når der

det er præcis den tankegang som har ligget bag regeringens initiativ om

som en del af det danske formandskab for europarådet det arbejde førte i sidste uge til indgåelsen af en stor og vigtig aftale mellem syv og fyrre lande her i københavn

københavnererklæringen det er en banebrydende aftale som vil sikre et mere

det har afgørende betydning på udvisningsområdet som der spørges til her så skal vi samtidig følge op nationalt og det gør vi i februar fremsatte regeringen det var

der skærper de danske udvisningsregler med lovforslaget går vi helt til grænsen og udnytter det øgede rum for udvisning

både nationalt og internationalt for at sikre bedre muligheder for at udvise kriminelle udlændinge og vi leverer tydelige resultater både internationalt

sidste uge da jeg sendte mit spørgsmål jeg fik en melding om at ministeren ikke kunne forberede sig på det til om onsdagen for ministeren havde en stor konference om torsdagen og sjovt nok

en meget meget stor artikel i jyllands posten om det pågældende spørgsmål

det spørgsmål jeg stillede til ministeren var et holdningsspørgsmål

det kan man jo komme ud for som som nyt folketingsmedlem

vi har nogle borgere der har været ude for enten en voldtægt eller en

som gør at den borger føler sig krænket og en borger som føler sig meget meget krænket kan se at nogle mennesker som er dybt kriminelle ikke bliver udvist

en dom det er meget krænkende for de borgere

det her med at de stadig væk kan henvise

vi har set eksempler på at man har henvist til at fængselsforholdene i de pågældende lande er hårdere

så det der er vigtigt også i forhold til

med til at ødelægge vores samfund og en ødelagt dansker er en ødelagt dansker for meget

konventionerne men men man bliver også nødt til at få sagt til de pågældende lande at kriminelle og folk der begår noget kriminelt i

danmark vil vi bare ikke acceptere så må vi jo gøre det at

mulighed for i forhold til vores udlændingelov

at konventionerne skal være det som overruler

lov til at kunne gøre de her ting så derfor vil jeg godt anmode om at justitsministeren

og ikke er danske statsborgere

grov kriminalitet så synes jeg sådan set at man har givet sig selv en en billet til at rejse et

der har vi også set at der faktisk er et råderum

på vej som jeg er sikker på at

bakker op om det ville undre mig andet

del af det danske samfund og så begår

henvises til nogle konventioner som sjovt nok blev lavet på et tidspunkt hvor det var en helt anden dagsorden

ministre fra mere end tyve lande for det er

det er vigtige reformspørgsmål og det var ambitiøst i forhold til artikel otte

er problemet ikke ordlyden problemet er den måde som den er blevet fortolket på

vi får et øget politisk råderum

også det der skal være for det er jo politikerne der

kunne bestemme hvordan

holdning til kriminelle udlændinge kriminelle udlændinge har ikke noget at gøre i danmark og udlændinge der begår alvorlig kriminalitet skal udvises af landet derfor skal vi også gøre hvad vi kan for at der i videst muligt omfang sker udvisning af kriminelle udlændinge

indgik vi den her aftale i sidste uge mellem syv og fyrre lande som vil sikre os et større råderum

på blandt andet udvisningsområdet

lovgivning på vej som skal sikre at vi udnytter det råderum vi ser i forhold til de internationale konventioner

i regeringen langt hen ad vejen er enige med dansk folkeparti

være nogle ting vi er knap så enige om vi tror på internationalt samarbejde og vi skal overholde de internationale konventioner derfor er det regeringens synspunkt at danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden det mener vi altså godt at man kan have samtidig med at vi er meget obs på at få folk udvist af danmark når de begår

konventionerne vi kan mærke at blandt andet østrig

går ind og kigger på hvad man gerne vil have

de lande som er meget positive over for at få kigget på den her problemstilling

får samlet de her mennesker og måske får kigget på de erfaringer

konventionerne at der er nogle lande som ikke tolker dem så skrapt som vi gør i

faktisk har nogle undtagelser i forhold til konventionerne som gør at de kan agere bedre på mulighederne det vil sige at

nogle af de andre lande faktisk godt

til konventionerne komme i en situation der gør at vi hvis de pågældende lande siger at de ikke vil ændre konventionerne fordi der er nogle der har en eller anden lukket dagsorden

set som land bliver nødt til at sende et signal om at vi enten må opsige dem eller vælge

at så må vi trække os fra det her samarbejde og i givet fald

blandt andet blandt de lande der indgik en aftale

partnere i den aftale vi indgik og de har

er det rigtig vigtigt at vi holder fast

lande kan gå sammen hvis der kommer nogle sager ved

at her går de altså for langt så kan vi

andre lande og reagere det er noget af det positive

så er der mulighed for at få fat i andre lande så man sådan set i en partnerskabsaftale kan gå ind og sige at nu stiller vi nogle krav

have mulighed for at få udvist de her kriminelle

konventionen vi går ind og ændrer på men men dér hvor vi kan gå ind og ændre noget er

her synes vi altså at man er på vej ud ad et spor

så kan man jo gå ind og tage en en dialog

intervenere og sige at der er noget her der ikke er i orden

interessant at se den lovgivning vi nu har på vej i folketinget

dømmer folk til udvisning der er et større råderum

krænker en dansk statsborger skal også få den her retsbevidsthed altså at når vi har en lovgivning der siger at de er dømt til udvisning

er først begyndt på det nu her nu har

sket og det betyder også vil se flere blive udvist vi ser også at en

rapporten fra justitsministeriets forskningskontor i maj to tusind og sytten viste at der er en klar overrepræsentation af indvandrere fra ikkevestlige lande når man ser på statistikken over dømte voldtægtsforbrydere idet tre og tyve procent af voldtægtsforbryderne er ikkevestlige indvandrere til trods for at de kun udgør seks procent af de femten til ni og halvfjerds årige i danmark hvor etniske danskere til sammenligning udgør en og tres procent af de dømte voldtægtsforbrydere og hvilke initiativer vil regeringen tage for at tage hånd

gerne begynde med at sige at

fra voldtægtsforbrydelser det er jo på alle måder en krænkende forbrydelse en forbrydelse der ulykkeligvis har både store fysiske og psykiske konsekvenser for ofret

det er fuldstændig uacceptabelt når udlændinge kommer til danmark og begår som i det tilfælde

uacceptabelt når man begår kriminalitet i det hele taget

anklagemyndighed straffen for voldtægt blev i juni to tusind og seksten skærpet fra to en halv års fængsel til tre en halv års fængsel i de tilfælde hvor overgrebet er sket ved vold eller trussel om vold derudover er der sat et helt nyt fokus på at hjælpe ofrene bedst muligt så har vi som led i bandepakken fremlagt en række konkrete forslag til stramninger af udvisningsreglerne så vi forhåbentlig kan få udvist flere kriminelle udlændinge jeg har desuden indskærpet over for rigsadvokaten at det er min klare forventning at anklagemyndigheden har fuld opmærksomhed på at få udvist så mange kriminelle udlændinge som muligt samtidig er det også vigtigt at vi har fokus på at forebygge at voldtægt og andre seksuelle krænkelser opstår

er der iværksat en række initiativer for at styrke asylansøgeres og nyankomne flygtninges viden om demokratiske principper og ligestilling og seksualmoral i danmark samtidig har man styrket undervisningen i danske normer værdier pligter og rettigheder på de danskuddannelser som tilbydes for eksempel indvandrere og familiesammenførte så samlet set er der taget en række initiativer og det synes jeg er vigtigt men vigtigst af alt er synes jeg at vi har skærpet straffen

at barbariet breder sig

læste her forleden dag viser at næst efter lesotho er sverige

jeg synes godt nok det er tankevækkende

er jo en handlingsdisciplin hvor man så sætter magt bag ordene og realiserer dem og gør dem til virkelighed

er simpelt hen at man laver en automatik der gør at hvis folk på midlertidigt ophold eller asylansøgere begår

en udvisning med det samme det vil jeg klart foretrække

i vores land skal da ikke møde det ophold med så lidt taknemlighed eller med så stor foragt for danskerne

og begår voldtægt jeg synes bare at

jo så det værste af det men at det faktisk er

et fælles europæisk problem som alle andre lande tumler med der vil jeg så for nu at gentage mig selv kalde på at der simpelt hen bliver lagt en automatik ind i de domme de får sådan at de bliver udvist med det samme med beskeden om

at spørgeren er enig med mig i at at regeringen sammen

på hele området her har strammet på rigtig mange områder både på udlændingedelen som hører

min gode kollega men også på hele

set enig med spørgeren er altså også derfor

slags kriminalitet

i fællesskab jo har fået strammet op så der er ikke nogen

manglende taknemlighed herfra jeg synes det er godt

det jeg bare mangler i den her diskussion er det her sidste nøk som man kunne tage hvor man så sagde at det heller ikke er domstolene der

grove voldtægter begår

så ryger man ud med det samme

enig i holdningen om at hvis man kommer hertil og beder om at få ly og beskyttelse

sådan set et signal om at man ikke har lyst til at være her tænker jeg eller man har

skal træffe den afgørelse men jeg kan garantere for eller jeg føler mig overbevist om

vil blive nedlagt påstand om udvisning

får ptsd at flere af dem faktisk overvejer selvmord at

at få et familieliv og det som jeg synes vi skal sende et signal om er

og gør noget så krænkende som at øve voldtægt mod en dansk kvinde

når man smadrer danske statsborgere specielt kvinder som vi håber på

skal vi sende et signal om at

har en meget meget stor konsekvens

nogle gange i sidste uge spørgsmål lige præcis skulle sikre et større råderum når det gælder udvisninger

diskutere automatikken osv men men for mig er det trods alt vigtigt at det er domstolene

den situation at danske kvinder begynder at føle sig utrygge ved at komme ud i gaderne fordi de ved har nogen konsekvens og

nogle hårde betingelser i hjemlandet så jeg gør bare som jeg har lyst til så det er rart at høre at regeringen

i straffeloven der hedder at kulturel baggrund aldrig aldrig aldrig

for at man skal have en anden form for straf end man ellers ville

det er klart at det aldrig er en undskyldning hvad man har med i bagagen

principielt set mener jeg det er ligegyldigt hvad man skriver ind i en lov altså kommer der asylansøgere her til landet der begår voldtægt så vil jeg mene at det bør være en automatik i sig selv

en god ting at det faktisk ikke blev op til domstolenes fortolkning

det er en lov der gælder for nogle og ikke for andre vi har en lov der gælder

i at folk skal ud men jeg mener bare det er domstolene

sidste år på et tidspunkt for et års tid siden tror jeg som drejede sig om kriminalitetsudviklingen i malmø og dengang var det politiets vurdering at der ikke var indikationer på at der var nogen sammenhæng mellem kriminalitetsudviklingen i malmø og den kriminalitet der fandt sted i københavns

jeg nævnte også dengang at dansk politi nøje følger udviklingen i sverige og at der generelt er et godt og tæt samarbejde mellem dansk og svensk politi og

inden for rammerne af et mundtligt s spørgsmål mulighed for at indhente nærmere oplysninger

hvis spørgeren ønsker nærmere oplysninger om de opdaterede konkrete forhold i sverige

med glæde svare på et skriftligt

side af øresund simpelt hen fordi vi er dybt dybt bekymrede når vi ser hvordan det går i sverige det er mit klare indtryk at

politiken sidste år hvor det altså beskrives

alt i alt mener politiet det er svensk politik at der eksisterer omkring to hundrede bander i områderne det er så de udsatte boligområder banderne

hen ved fem tusind aktive medlemmer og op mod fem hundrede og halvtreds toneangivende ledere under dem er mindst ellevetusind personer som beskrives som i risiko for at ende i bandemiljøerne bare på bandesiden er der jo nogle tal man i danmark dårligt ville kunne forestille sig altså at der skulle være så voldsom

i bandemiljøet på den her måde

nabo til danmark men vi er også brofaste med sverige når vi ser hvordan det foregår i de her udsatte boligområder hvor

rykke ud sammenholdt med et meget højt antal bandemedlemmer sammenholdt med at säpo jo vurderer at der er

er dybt bekymrende for danmark at være brofast med sverige som er islamismens brohoved i i vesten hvis du spørger os

at gøre noget som helst i forhold til

skærme os mod det der er i gang i sverige i øjeblikket

over det som spørgeren læser op det er jo helt

bandepakke og andre ting der tager meget hårdt

der er en tæt dialog mellem svensk og dansk politi

skærpe den kontrol der er over for eksempel øresundsbroen

til sverige med andet end de nummerpladescannere der i dag

os at de her nummerpladegenkendere det er

har ikke hørt om at regeringen har planer om at der skal til at indføres en kontrol

set det vigtige er at vi sikrer os at de tilstande vi har set i sverige ikke bliver danske og der synes jeg vi har gjort så meget i fællesskab i det her land for at vi lige præcis ikke havner i den situation at vi så skal have et meget meget vågent øje på hvad der foregår for det skal ikke bevæge sig over broen er

artikler ude om rekrutteringsvanskeligheder

at man har skiftet rigspolitichef

for mig er det jo bare et klart eksempel på at tingene i sverige

svensk politi er i fuldstændig opløsning og i den situation forstår

at man kan stille sig tilfreds med at sige

god og virker og alt muligt andet

skride ind over for og det gør man måske også

jeg ved ikke hvordan man håndterer det i forskellige bydele det jeg synes er vigtigt er at vi har det meget meget tætte samarbejde mellem dansk og svensk politi med betjentene så man ved hvad der foregår men det kan jeg

fokus skal være på nærhed og tryghed

at vi rundtomkring i hele landet finder solide og brugbare løsninger der er tilpasset de lokale behov og den vej igennem får øget borgernes tryghed

for mig handler det ikke om videoovervågning for

som spørgeren ved

i finanslovsaftalen for atten blevet enige om en pulje til politiet til det

der er tale om cirka hundrede kameraer på halvtreds lokationer hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder med vold og uro

de steder hvor man lokalt har oplevet problemet rigspolitiet forventer at opsætningen af kameraer kan begyndes ultimo maj så er der også et arbejde om kommunernes tv overvågning der har kl jo spurgt samtlige kommuner i danmark hvordan de ser på deres behov for videoovervågning undersøgelsen er oversendt til retsudvalget seks og tyve kommuner har svaret at der er behov for yderligere tv overvågning med henblik på

og opklare kriminalitet eller skabe tryghed for borgerne mens en og tyve kommuner har svaret at der ikke er behov tre kommuner har ikke drøftet det politisk og otte og fyrre kommuner

af behovet for tv overvågning i kommunerne og derfor har justitsministeriet på baggrund

at vi mødes med kl med rigspolitiet og med økonomi og indenrigsministeriet for at drøfte hvordan vi følger op på sagen men

op rundtomkring meget glædeligt og ros til regeringen for at det så implementeres men det jeg egentlig vil tilbage til og det jeg egentlig spurgte om var den kommunale videoovervågning som ministeren berører sidst i sit svar

høre hvad regeringens

tanker var om den undersøgelse som man har fået kl til at gennemføre blandt kommunerne og som man jo har brugt meget energi på

nu er den kommet og jeg ved da ikke om det er

jo et flertal der siger at man kunne godt tænke sig nogle flere redskaber

i vi kunne også godt se for os at kommunerne skulle have nogle flere redskaber og det der er interessant for os

trækker i retning af at man bliver nødt til at kigge på rammerne for kommunernes muligheder

for at se på om man ikke kan få noget mere videoovervågning det er vores klare udgangspunkt

det tror vi godt at kommunerne kan stå for det tror vi godt at vores byrådsmedlemmer rundtomkring kan håndtere og så vil det netop blive nært og lokalt og trygt fordi man jo tager en politisk diskussion om det her ude i vores byråd i stedet for

ministeren startede

hvis vi skal til at mødes med alle igen på trods af at vi

har fået den her undersøgelse når ministeren kigger på det der er oversendt til retsudvalget fra kl er regeringen så enig i at det må trække i retning af

flere muligheder for at kommunerne kan overvåge noget mere er ministeren enig

spørge hvor mange kommuner har reelt set

er politiet der er inde at vurdere det altså fjorten ud af fem og fyrre kommuner har oplyst

har rejst et ønske om tv overvågning

ved så at kolding kommune er er en af dem og det har jo været genstand for diskussioner her så de fleste får tilladelse og lige nu er der så en proces i gang i kredsrådene omkring det her

skal være i fremtiden

fjorten kommuner der har spurgt politiet og nogle af dem har fået ja og nogle af dem har fået nej det jeg så spørger

er skal vi lave systemet om altså får den her undersøgelse ministeren til at tænke de her regler kan kan vi faktisk godt kigge på for

rent politisk kan være noget ræson i at sige

har et politi der er inde over og

jeg er ikke religiøs på det her område

og jeg så det vil jeg gerne diskutere

netop appelleret til at justitsministeren kiggede på det her område men det er ikke

drøftelser der skal også handling til så derfor vil jeg godt spørge justitsministeren hvornår forventer justitsministeren at

at der er et behov for

ministeren siger jo at vi skal overvåge hvor der er et behov der er mange i kolding som vurderer at der er et behov

jeg synes der er noget principielt i at når vi har med det her at gøre

kameraer op i maj og nu bliver det drøftet i politikredsene altså i kredsrådene

ude i kredsrådene og politiet tager stilling til hvor hvor de her kameraer skal hænges op og det kommer så her i maj

stille siger er jeg anerkender fuldt og helt at det her handler om tryghedsdagsordenen

problem som kommunerne landet over synes er kæmpestort

fire kommuner ikke har fået opfyldt deres ønske

proportioner i det her altså jeg har læst rigtig meget om at man i haderslev

notat vi har fået oversendt og jeg citerer på baggrund af undersøgelsen af spørgsmål behandlet i kls bestyrelse som har indstillet at der arbejdes på en løsning eventuelt via en lovændring hvorefter kommunernes indstilling til politiet om overvågning i meget videre omfang end i dag skal følges af politiet derfor synes jeg ikke at ministeren bare kan sige at fire kommuner ikke er lige så vigtige som hvis det havde været otte og halvfems kommuner det er jo vigtigt for de fire kommuner som har et behov for det her

set også med på at drøfte om der kan findes en vej til at man i langt videre omfang gør det og så må vi bare

hvem der betaler det vi skal så bare være enige om om det er politiet der gør det fordi vi på finansloven sætter nogle puljemidler af

mod det her jeg vil bare gerne have

nogen holdning til om vi skal have mere af det rulle det ud give kommunerne flere beføjelser

det jeg synes ministeren gjorde altså sagde noget på den ene side

bagefter sagde noget på den anden side og så ved vi ikke rigtig hvor vi har regeringen

vil bare lige i min sidste runde her spørge ministeren vil ministeren have mere videoovervågning i det offentlige rum med nogle øgede beføjelser i forhold til det man kan i dag eller er status quo godt nok til

vi så bare må finde ud af er hvordan skal det så foregå inden for hvilke rammer og hvem skal betale for det jeg tager det meget meget alvorligt jeg siger bare at det er sådan at en stribe kommuner har fået nej til

balancen jeg glæder mig simpelt hen så meget til at de kameraer kommer op i maj så vi ved

ikkedigitale borgere i forbindelse med de lovpligtige valg af forbrugerrepræsentanter i de kommunale forsyningsselskaber når selskabets ansvarsområde dækker

kommunale forsyningsselskaber

at oplyse at reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til forsyningsselskaberne er forskellige fra sektor til sektor kravet om at holde valg af forbrugerrepræsentanter gælder for selskaber der forsyner forbrugere med vand varme eller el vedtægterne for disse selskaber skal indeholde nærmere bestemmelser der sikrer gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter ansvaret for planlægning og afholdelse af valg ligger lokalt hos de enkelte selskaber som har en forpligtelse til at valg bliver afholdt i overensstemmelse med loven det er selvfølgelig vigtigt at gøre en indsats for at alle borgere kan deltage på lige fod i valget af deres repræsentanter digital stemmeafgivelse i forbindelse med valg af forbrugerrepræsentanter rummer muligheder for at forbrugerne nemt kan afgive deres stemme samtidig mener jeg at det er vigtigt at selskaberne overvejer om der er nogle forbrugere som ikke kan eller ikke har mulighed for at bruge digitale løsninger

flere muligheder for at afgive deres stemme det kan eksempelvis være med fysiske valgsteder og muligheden for at brevstemme jeg vil opfordre til at selskaberne overvejer hvordan de bedst sikrer at ikkedigitale borgere har nem adgang til at afgive deres stemme det kan selskaberne for eksempel gøre ved at skrive principper for tilgængelighed ved valg af ikkedigitale borgere ind i bestemmelserne

som dækker esbjerg og varde kommuner som havde valgt den her løsning med at

det eneste alternativ til digital afstemning

kommunalvalget sidste år havde esbjerg kommune fire og tyve valgsteder og varde

kommer ind i bestyrelserne med et stærkt mandat og

en høj stemmeprocent og mange der kan deltage i valget derfor er glad for at ministeren gerne vil gå lidt tættere på de her forsyningsselskaber

opfølgende spørgsmål spørge ministeren hvad han mener med at han vil opfordre til at man udvider mulighederne er det

eller kan det være at vi går lidt tættere på og definerer hvad der hvad der egentlig skal til

at alle kan deltage i

jeg er også optaget af at det er vigtigt at der er en høj stemmeprocent og man må jo nok sige når

valget til de forbrugerejede eller kommunale selskaber der

at have lige så mange valgsteder som til et kommunalvalg vil

vil være naturligt at vi tager en dialog med

og påpeger over for dem

og at der også er en rimelig mulighed for det herunder også muligheden for

er nogle borgere der rigtig gerne vil stemme til de her valg

var sågar private der havde lejet busser

et velfungerende demokrati

selskaber hvordan sikrer vi at borgerne bliver inddraget på en ordentlig måde det er faktisk en relevant problemstilling og derfor takker

nye lægehelikopter have base i den for vendsyssel centralt placerede sindal flyveplads der allerede har de nødvendige tilladelser på plads

der skal have base i det nordlige danmark

en udvidelse af den landsdækkende akutlægehelikopterordning i endnu højere grad vil kunne styrke akutindsatsen i de områder af landet hvor der er relativt langt til det nærmeste specialsygehus så det handler om tryghed det handler om hurtig hjælp vi har afsat fem og fyrre million kroner fra to tusind og nitten og frem til etableringen af den fjerde akutlægehelikopter med henblik på at akutlægehelikopteren kan sættes i drift per første januar to tusind og nitten

som jeg hører tilbagemeldingerne fra regionerne

at der både har skullet indgås en aftale med en leverandør at der skal indkøbes anskaffes og bygges en ny helikopter

skal etableres de fornødne faciliteter til helikopter og til mandskab placeringen af akutlægehelikopteren skal være fagligt begrundet

under hensyntagen til de principper som akutudvalget fastlagde tilbage i

og tolv det er også derfor der allerede er iværksat en proces med inddragelse af de faglige synspunkter og

skal ske også under inddragelse af regionerne som jo i fællesskab driver de nationale akutlægehelikoptere hvis jeg så kort skal redegøre for hvad der taler

for og imod en eventuel placering i

taler at det er en placering der vil opfylde kriteriet om hurtigst muligt at bringe den syge til et specialiseret sygehus hvis man altså isoleret set ser på den nordlige del

spørgeren også peger på det der taler imod sindal er at helikopteren vil komme til at dække et område med meget vand at helikopteren ikke har en størrelse og kapacitet så man kan bistå

nødredning på havet og at man også vil komme til at dække et forholdsvis lille befolkningsgrundlag helikopteren vil heller ikke kunne aflaste de eksisterende helikoptere

den sydlige og vestlige del af region nordjylland fortsat vil blive dækket bedre af helikopteren fra skive så er der også nogle fritidsaktiviteter i sindal blandt andet faldskærmsudspring som muligvis vil kunne forsinke både

at man i vendsyssel er kolossalt glad for at det er lykkedes

af på finansloven til at man kan få den

var ikke dækket af det her der fik man så lavet en slags lappeløsning med en akutlægebil i stedet for som også har

var så lagt an til at det beløb der var sat af til det skulle udfases og der har vi lokalt og regionalt måttet kæmpe en kamp for at sikre at man også i vendsyssel kan have en rimelig og anstændig

behov den anden dag var der på tv to nord

medarbejder der får et epileptisk anfald kommer slemt til skade og har brug for hjælp og der går hele syv og tredive minutter før der er en ambulance klar sagen er

til skagen er forbundet med utrolig meget trængsel os der er transportordførere

at sikre en udvidelse af den vej men der er stadig massive problemer

have en lægehelikopter med base i sindal som er meget centralt placeret i hvert fald i vendsyssel gøre at de mennesker der

brønderslev vil kunne opleve at

mere realistisk at blive hentet hurtigt med en lægehelikopter der end hvis det

sådan at man skal flyve fra aalborg eller som det er i dag hvor der

jeg synes det ville være rigtig godt hvis ministeren kunne klemme yderligere på

fremkommeligheden på vejene forringes ikke mindst i turistsæsonen hvor

der kommer fra luften og derfor er en fjerde akuthelikopter en vigtig del af det at sikre tryghed i hele landet også i den nordlige del af

de faglige hensyn og det samlede hensyn

også et sydligt og et vestligt område af region nordjylland og den fjerde akuthelikopter skal indgå sammen med de tre eksisterende akuthelikoptere og

det er derfor vi også har bedt om nogle faglige indstillinger om den optimale placering så er

at det der også taler imod sindal er at der er faldskærmsudspring og skoleflyvninger som muligvis vil kunne umuliggøre

i akutte situationer det var også baggrunden for at skiveprojektet i sin tid blev placeret på en bar mark og ikke på den eksisterende flyveplads

være rigtig godt tilfreds med det der er jo altså rimelig mange arealer der kan bruges

til til noget af det her men kan ministeren oplyse noget om

være udgangspunktet når man skal redde menneskeliv at responstiden er

og vurdere om det er det ene sted man skal flyve til eller om det er det andet skal vi have mere kapacitet og

som regeringen sammen med dansk folkeparti nu sikrer og så vil der komme en faglig indstilling

og skaber tryghed for flest mulige borgere i den nordlige del af landet i forbindelse med placeringen af den fjerde akutlægehelikopter

de borgere der er i et område har af øvrige muligheder og hvis nogle af de ekstra borgere man kan komme til at dække med en lægehelikopter er nogle som på fin vis kan nå frem til hospitalet på rimelig tid med en ambulance så har det jo ikke den samme værdi som det at kunne give en meget kort responstid til nogle der ikke kan nås med en ambulance

en gang til om ministeren ikke kan oplyse hvad forskellen i responstid

skal hente en patient i skagen om man flyver ud af sindal eller

ud men også hvor mange man dækker

at man så fra regionernes side kan skære ned på det øvrige akutberedskab det skal også være stærkt og det betyder også at både den lokale hjerteredning lægeambulancer paramedicinere er vigtige dele af hele det at have tryghed også i yderområderne også i skagen som jeg kan høre spørgeren går meget op

et enten eller det her er et både og hvor vi ikke kun skal kigge på helikopteren men se helikopteren som et vigtigt supplement til vores yderligere akutberedskab

er ministeren så enig i at det er misvisende at påstå at en kassedame rammes af

om de skal nedsættes eller ej regeringen har

nedsættelse af bo og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed

bo og gaveafgiften for erhvervsdrivende virksomheder

sverige hvor

her er svaret at det ønsker regeringen det vil regeringen gerne men det skal jo prioriteres i forhold til

nedsættelse af skatter og afgifter en nedsættelse af arveafgiften vil komme et bredt udsnit af danskerne til gode det gælder for eksempel en kassedame eller en fabriksarbejder der efterlader sig et

tohundrede og niogfirstusind

i forhold til virksomhederne hvor regeringen jo sammen

folkeparti desværre valgte at bruge en milliard at nedsætte arveafgiften i stedet for at at bruge de penge

er meget optaget af skattelettelser

en god velfærd end at de vil have de skattelettelser som regeringen

en lang række områder heldigvis ikke har haft held til at komme igennem med

derfor synes jeg egentlig lidt relevant nu svarede ministeren til sidst på det

med om det er misvisende når vi kigger på de tal som ae

halvdelen af enlige afdøde der har en nettoformue under trehundredetusind

sådan set helt fair hvis liberal alliance gerne vil

hvad vi diskuterer politisk altså for alle de danskere der sidder og følger med i dag eller som læser den her type indlæg så

misvisende men vil ministeren ikke også give mig ret i at det ville være ganske skævt at gøre som la har

koble afdødes formuer og indkomstforholdene hos arvingerne så

eller bekræfte om de der tal

procent i arveafgift af penge der har været beskattet ikke bare én men mange gange tidligere typisk er det værdien af et hus

har betalt en høj løbende beskatning og og derfor er det ud fra en rimelighedsbetragtning helt fair at foreslå at man gør noget ved

milliard kr og de penge har regeringen ikke hvis

skal prioritere andre ting men jeg synes godt man kan sige det herre joachim b olsen

ind som primært gavner dem

en ærgerlig måde at diskutere politik på når vi kan se af de tal som ae kommer med at ti procent af

videregiver en formue på omkring

at hvis man letter en afgift i procent

i kroner og øre jo større er din lettelse

i kroner og øre sådan er det også hvis vi sænker

nogle gange i kroner og øre men for det meste i procenter når man

det gjaldt også under den socialdemokratiske regering

hvis man nu skulle

olsen skriver i sin overskrift nemlig gøre noget for kassedamen så ville det jo være meget nærliggende for regeringen

arveafgift helt generelt mener man faktisk

er man modstandere af at lette bo og gaveafgiften men hvis socialdemokratiet nu er positiv over for at se på det spørgsmål

jeg gerne indgå i i drøftelser men

i det øvrige økonomiske råderum vi

samme sprogbrug som herre joachim

jeg synes ikke som skatteminister det er rimeligt at

jeg ville synes det var herligt hvis vi kunne sige

er der mange andre afgifter som jeg gerne ville

sænke skatten på arbejde modsat arveafgiften

argumentation jeg synes ikke

det er grådigt af staten alene af den årsag at der

er et flertal i folketinget der har besluttet at vi har den her finansieringskilde

i så fald være politikerne der har stemt for der ville være grådige og mon ikke der også kunne være en enkelt borgerlig politiker deriblandt

føler at arveafgiften er urimelig fordi der er tale om penge som ens forældre

hus eller ved at skabe en virksomhed som de har knoklet for skabt en masse værdi i og betalt

rigtig mange danskere uanset hvad de tjener egentlig ikke rimeligt jeg ville ønske at vi

det er meget voldsomt at sige at det skulle være grådigt at vi laver en helt almindelig progressiv beskatning af noget af det som

man netop ikke selv har skabt og som vi jo også ved

skruet sammen på en helt anden måde

og jeg hører ikke ministeren sige at man skal kopiere det svenske eksempel så nogle

som man ikke lige får med i de svar

i mindre grad kunne betale sig at arbejde hvis man bare lader formuen koncentreres så vil ministeren

sagt også det er helt rimeligt at have det politiske synspunkt og det deler jeg selv at det er en urimelig skat en urimelig afgift som man gerne vil afskaffe man skal så prioritere det

man bør kigge på hvor

ligger danmark faktisk lige præcis på

ikke ministeren sige at de lande er grådige men

usa har et helt urimeligt

der kun er et land vi ligger og konkurrerer

er en urimelig afgift men det er jo en vi har valgt at have jeg ville gerne have den afskaffet men men

kræver tre en halv milliard kr og derfor skal det indgå i prioriteringen med med alle de andre gode ting vi gerne vil have herunder at bruge rigtig mange penge på at sikre bedre velfærd for

at selv om ministeren nu står og siger at man også

andre være interesseret i

det så er noget regeringen har på tegnebrættet altså at den her

to ejerformer er med til efter regeringens opfattelse at

ikke fordi vi principielt har noget imod kapitalfonde men der har man måske et kort sigte

sin investering i fonds og familieejede virksomheder har man et langt sigte blandt andet fordi

over en en længere årrække

skal kunne gives videre til den nærmeste familie uden at der

afregnes med statskassen først

være både rimeligt og retfærdigt at vi ikke havde nogen afgift på

gøre det som man har gjort i norge og i sverige og som en socialdemokratisk regering gjorde

afgiften på arv helt sådan bør det også være

og man skal prioritere den lettelse af skatten op mod andre potentielle

det kan trække op i rimelighed at det er en urimelig skat

for vores samfund så de to ting skal man holde op mod hinanden men jeg kan sagtens se

nogen hemmelighed at der har man også en anden beskatning af gevinster ved eksempelvis ejendomme og det er nogle af de ting som jeg ikke hører ministeren lægge op til at vi skal lave om på herhjemme for

gevinst man måske også efterlader sig

fra de ejendomme som man har været heldig at købe på det rigtige tidspunkt nå

handler det primært om at det koster noget på velfærden det hører jeg egentlig også ministeren anerkende

ellers mangler de et andet sted og så handler det om at det jo øger uligheden

isoleret set bidrager til at øge uligheden hvis man sætter den her

ministerens folketingskollega herre joakim b olsen og andre har gjort sig til talsmænd for at det ligesom skulle komme særlig

at høre om skatteministeren egentlig mener

er argumentet at det i virkeligheden vender socialt rigtigt og at det er de laveste indkomster der får mest ud af

set helt enig med ham i han har jo ikke sagt at hele lettelsen

han har sagt at der er kassedamer der ville få

han fuldstændig ret i og det ville som sagt være

i forhold til det svenske eksempel tror jeg egentlig at hvis man

man opleve at vi i danmark har noget af den højeste beskatning på boliger det er rigtigt at vi har en anden beskatning end i sverige men

noget som bolig hårdest så jeg køber ikke helt herre jens joels argument

at der er relativt stor forskel på hvad man efterlader

er de ti procent mest velhavende dem der efterlader

over fem million kr og cirka halvdelen er under den bundgrænse på knap trehundredetusind

vi har talt om tidligere så der er en klar kan man sige tendens til at der er nogle bestemte grupper som

at det skulle være for kassedamens skyld at man skulle gøre noget ved det her er det i virkeligheden det primære argument for regeringen nemlig at det kommer de lavestlønnede

en politik om at ville afskaffe arveafgiften

gaveafgiften for erhvervsdrivende selskaber

tage det et skridt videre at

olsen i det han siger jeg ville bruge nogle andre ord men jeg

der hvor man ville opleve den største glæde at skulle betale femten procent i arveafgift

hvad de kan gøre som følge af den mindre skattebetaling måske er

også noteret mig at liberal alliance har sagt at man også

men at det i virkeligheden handlede om at hjælpe dem som ville have størst glæde af som ministeren sagde i forhold til de lavtlønnede at

meget store formuer ville ministeren så bakke op om at

til gengæld hentede de penge ved at beskatte hårdere i

jeg meget gerne drøfte lettelser af arveafgiften

jeg tror ikke det bliver til noget fordi socialdemokratiets politik

at danskerne skal betale mere i skat og ikke mindre det synes jeg er en ærgerlig politik som socialdemokratiet skulle tænke grundigt

arveafgiften og sænke den for nogle vil jeg hjertens

fornuftigt grundlag fremmer mobiliteten på tværs af kollektiv trafik

hvis investeringen står mål med fordelene synes jeg det er en god idé med det afsæt har vi løbende fokus på at skabe sammenhæng mellem transportformerne herunder at fremme tilgængeligheden til den kollektive trafik og skabe attraktive stationsområder med mulighed for park

kontrakten mellem staten og dsb forpligter dsb til løbende at udmønte den såkaldte parkeringspulje der er afsat som led i aftalen om en grøn transportpolitik puljen der skal sikre bedre adgang til stationerne har været brugt til at etablere parkeringspladser ved s togstationerne i blandt andet herlev ballerup og farum samt ved en lang række stationer på fjern og regionalbanerne landet over det mest oplagte eksempel på et aktuelt park

der anlægges på den nye bane mellem københavn og ringsted køge nord station er særlig interessant på grund af placeringen tæt op af den stærkt trafikerede køge bugt motorvejen når stationen åbner vil der være mulighed for at køre fra motorvejen parkere sin bil på en af de mange parkeringspladser og tage toget videre på enten s eller fjernbanen og derved undgå

er af fordele ved det her park and ride koncept nemlig at man får

hvor de er bedst det kan være rart

for en børnefamilie at aflevere børn og handle ind med en bil men når man så skal pendle ind til for eksempel

er det altså noget smartere og forbundet med mindre trængsel og færre forsinkelser

så venlig at repetere hvad der er af puljer og muligheder for at give støtte og også komme med et par konkrete eksempler på hvad der er sket

er det fordi vi ser nogle uheldige eksempler på at man sådan set gør det modsatte af at fremme

spørgsmål til ministeren om solrød

i solrød kommune har man valgt at lave lave ret kraftige begrænsninger af

man skal betale for at holde så det bliver mindre attraktivt

oplever at der faktisk bliver færre parkeringspladser og

er dyre eller forbundet med en tidsbegrænsning og i øvrigt også forbundet med ret meget besvær man skal gå over længere afstande man risikerer at blive våd af regn og

eller flere tilgængelige parkeringspladser

at vi laver nogle enkelte prestigeprojekter men hvis det generelle billede er at man lukker ned og gør det

fremmer vi jo ikke park and ride konceptet kan ministeren oplyse noget om

parkeringspulje som dsb råder over det bidrag som staten kommer med ville man jo kunne øge

infrastrukturinvesteringer så vil man også kunne bruge en andel af de penge til at øge

en meget central pointe i ministerens eget mobilitetsarbejde var jo den her voldsomt stigende trængsel og behovet for at kombinere transportformer og hvis der er noget der er et afgørende punkt

at få folk til at kombinere transportformer så er det at de for eksempel kan parkere deres bil ved en station

ministeren ikke har et overblik er blevet flere eller om færre altså den tidligere minister herre hans christian schmidt gjorde meget ud af at have en tæt dialog med pendlerforeningerne har ministeren ikke den slags

forelægge for mig hvilke udfordringer de ser for togtrafikken i danmark og deres

så jeg har kontakt til pendlerne men

spørges til her er jo noget der hører under det kommunale selvstyre altså hvad der bliver besluttet i solrød om parkeringsarealerne omkring solrød station er jo en del af det kommunale selvstyre

er de statslige midler og de statslige indsatser og de statslige indsatser kan godt blive større men det kræver at partier her i folketinget er lige så villige til at finde penge

kunne starte med at lade være med at nedlægge eksisterende parkeringspladser

det er fuldstændig korrekt at meget af det ligger under det kommunale selvstyre og det er ikke fordi jeg vil stå her og gøre op med det slet ikke men vi må have en samlet interesse i at gøre den kollektive

mere attraktiv og der kan man jo have en form for dialog med nogle af de her kommuner hvor man prøver

at skifte i så man også kan handle der og så videre

være masser af fordele for kommunerne ved at være et pendlertræfpunkt og den form for dialog har ministeren

solrød kommune husker jeg det sådan at kommunen har vurderet at de negative konsekvenser af at de handlende ikke kunne komme til at parkere

vejede ind i overvejelserne og den slags

fra christiansborg bare skal tilsidesætte bare sige at vi ved bedre hvad der skal gøres i solrød kommune man har jo lokaldemokrati herre

beslutninger for kommunen og så skal vi vi ikke komme her og sige at vi

kameraerne ved broen blev opsat i to tusind og sytten i forbindelse med at vejdirektoratet etablerede et nyt system til styring af klap og bomme kameraerne er alene opsat af sikkerhedsgrunde

de oprindelige planer om at fjernstyre alle fire klapbroer på grund af den lokale utryghed og bekymring for sikkerheden i stedet blev det besluttet at vejdirektoratet laver en

årig forsøgsordning på kronprins frederiks bro i to tusind og tyve når den nye kronprinsesse marys bro står færdig denne beslutning bakker jeg op om når forsøgsordningen er afsluttet vil der blive foretaget en evaluering med henblik på at vurdere om man skal gå videre med fjernstyring af de øvrige broer i vejdirektoratets oprindelige plan herefter vil jeg på baggrund af evalueringen drøfte sagen med transportordførerne vi går naturligvis kun videre med fjernstyring af de øvrige broer

hvad er det for nogle nye sikkerhedsgrunde der lige pludselig er kommet siden man er nødt til at

er bange for at miste deres job

sådan er det jeg synes sikkerhedsgrundene

ikke har noget at gøre med at man planlægger at fjerne brovagten

overgå til fjernstyring af klapbroen det ligger fast at det ikke er derfor man har de kameraer

fordi man af sikkerhedsgrunde vurderer at det

at ministeren bekræfter at der ligger en aftale om at det er et

forsøg i to tusind og tyve på kronprins frederikssund og det er sådan

spareforslag på ældreområdet som netop er sendt i høring og er beskrevet i artiklen

på ældreområdet i bornholms regionskommune og min holdning er den samme for mig

en ordentlig kommunal ældrepleje kendetegnet ved at have fokus på værdighed og på den enkelte ældres individuelle behov for hjælp og omsorg

også baseret på faglighed og på respekten for det levede liv og den enkelte borgers vaner og ønsker og det gælder sådan set uanset om vi taler om bade eller om

yder pleje og omsorg for vores ældre

har de seneste år givet ældreområdet et markant løft blandt andet med en årlig værdighedsmilliard og på finansloven for to tusind og

ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem plejecentre og friplejehjem for mig at se har vi givet kommunerne et godt grundlag for at yde en god og værdig ældrepleje med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker for plejen bornholms regionskommune har ligesom de øvrige af landets kommuner fået del i de mange midler som i de senere år er gået til et løft af ældreplejen

million kroner ekstra årligt fra værdighedsmilliarden klippekortet til

som ældreminister at se de forslag til besparelser som regionskommunen har sendt i høring som jeg har forstået det af mediedækningen er der tale om et forslag til mulige besparelser uanset hvad regionskommunen ender med at beslutte

vores lovgivning og den forpligtelse som kommunen ikke

jeg har ikke set ministeren være ude i pressen og tage

når der kommer sådan tretten spareforslag på ældreområdet blandt andet

reduceres fra en gang om ugen til hver anden uge

psykisk hjælp og støtte der vil man spare

klippekort til aktiviteter uden for kvalitetsstandarden afskaffes

afstand fra netop også i forhold til

for det at man sætter loft over

ældre borgere fortsat sikres en konkret og individuel vurdering

psykisk hjælp og støtte hvordan hænger det sammen i min verden er det ulovligt at sætte et loft over

spareforslag det er et forslag fra embedsværket og jeg vil

at der i loven står at den enkelte borger skal skal have den hjælp som

at bad reduceres fra en gang om ugen til hver anden uge eller at man vil sætte et loft over en bestemt hjælp

så derfor er mit spørgsmål til ministeren hvad

anden kommune at at man er meget kreativ i forhold til det

i de sidste tre finanslove vi har lavet

og sammen med dansk folkeparti har vi løftet ældreområdet

og sidst her til bedre bemanding så faktum er at at bornholm bare på de sidste

atten million

ældrepleje og det er et beløb der kommer hvert år

spareforslag

ikke begribe at man kan finde på at sende det ud

de lokale politikere der nu skal stå på mål for det her

der vil være nogle der har behov for

vil overholde servicelovens regler men så vil jeg godt høre har ministeren så haft kontakt til bornholms

nu mener jeg at vi skal vente og se hvad der måtte komme ud af det her

indlede med at slå fast at der på ingen måde skal herske tvivl om at regeringen deler dansk folkeparti socialdemokratiet og sfs ønske om en en konsekvent linje over for forældre der sender deres barn på genopdragelsesrejse det hører ingen steder hjemme at forældre der bor og opholder sig i danmark ikke ønsker

følge de regler og værdier vi i danmark lever efter men at de direkte modarbejder deres børns integration

danske samfund ved at tvinge dem på en genopdragelsesrejse fordi de er blevet for danske eller på andre måder ikke lever op til forældrenes forventninger

enig med forslagsstillerne i at det er uacceptabelt hvis forældre tvinger deres

genopdragelsesrejse og at det også skal have alvorlige konsekvenser for forældrene når de tager sådan en beslutning derfor har regeringen også som et element i parallelsamfundsudspillet fremlagt forslag om netop det her emne jeg anerkender fuldt ud at

målet med b fem og halvfjerds som vi behandler lige nu er det samme men imidlertid

rejser forslaget en række problemstillinger som gør at regeringen ikke kan støtte op om

forslaget i dets nuværende udformning inden jeg kommer nærmere ind på de problemstillinger som

vil jeg tegne regeringens forslag op vores forslag går ud på at forældre der sender deres

er til alvorlig fare for barnets sundhed og udvikling skal kunne straffes med op til fire års fængsel forældrenes handling skal med andre ord kriminaliseres og er der begået et sådant strafbart forhold af en

det kunne medføre udvisning hvis det er muligt inden for danmarks internationale forpligtelser

beslutningsforslaget går nemlig alene ud på at inddrage forældrenes opholdstilladelse forslaget vil derfor i sagens natur kun ramme udlændinge der opholder sig i landet på grund af en opholdstilladelse men ikke dem

danske statsborgere undersøgelsen viser imidlertid at langt de fleste af de børn og unge som kommunerne har kendskab til

har været eller er på et længerevarende udlandsophold rent faktisk er danske statsborgere et forslag om at fratage forældrenes opholdstilladelse vil derfor i sagens natur ikke ramme forældre

dansk statsborgerskab og det vil samtidig betyde at udenlandske forældre der sender deres børn på genopdragelsesrejse behandles forskelligt i forhold til de forældre der har et dansk statsborgerskab som det også fremgår af beslutningsforslaget

i to tusind og tolv i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag b atten vurderet at ordningen vedrørende inddragelse af en forælders opholdstilladelse ville kunne rejse alvorlige spørgsmål i forhold til diskriminationsforbuddet i artikel fjorten i menneskerettighedskonventionen

henvise til at en inddragelsesregel kun skal anvendes hvis inddragelsen efter en konkret vurdering kan ske i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser det skyldes at de spørgsmål der kan rejses angår selve reglen som sådan og ikke kun reglens anvendelse regeringen kan

heller ikke på nuværende tidspunkt fremsætte et lovforslag

den form som b fem og halvfjerds lægger op

deler jeg et hundrede procent

have et præventivt sigte

forstår også at det er forslagsstillernes holdning at hvis barnet allerede er sendt væk fra danmark bør hele familien følge med det vil altså betyde at når en

tolv årig pige for eksempel er sendt på genopdragelsesrejse i somalia skal skal hun blive i somalia og så følger forældrene og

fordi deres opholdstilladelser inddrages i min optik har vi imidlertid en pligt til at beskytte de børn der udsættes for overgreb

et initiativ som har den størst mulige effekt fokus skal være på at ramme forældrene

uanset de retlige spørgsmål

må man derfor også forholde sig nøgternt til hvilke tiltag der bedst værner mod at forældre tvinger deres børn på genopdragelsesrejser i udlandet og det er altså min opfattelse at beslutningsforslaget ikke får de tilstrækkelig vidtgående konsekvenser for forældre som der reelt er behov for efter min opfattelse

mere målrettet indgreb over for genopdragelsesrejser

jo er fuldstændig afgørende at vi kommer de her

muligvis vil kunne udbygges

og dermed få en større effekt

vil jeg afslutningsvis sige at

om der i tillæg til det forslag som regeringen

i det nye folketingsår vil kunne peges på andre initiativer som værn imod genopdragelsesrejser

ligger nu så det skal sådan set ses som en invitation til at vi får kigget hele det her område igennem jeg mener som sagt at regeringens forslag er skarpere

set at det er en væsentlig og god

så skal man også vurdere om man kan tage forældrenes opholdstilladelse

godt forslag men er ministeren ikke enig i at det må være bedre at kunne udvise dem som kan udvises eller udsende dem som kan sendes ud med det samme det må vel være at foretrække frem for at de kommer i fængsel er det i nogle år skal betale for det og

er det omkring tre fjerdedele af de sager hvor

jeg selvsagt er en kolossal svaghed ved det forslag som vi behandler her i dag men dermed ikke være sagt at der ikke er nogle ting vi

jeg er enig i at hvis man har begået noget som det her så vil det være på sin plads at sende de her forældre ud men jeg mener ikke at vi skal straffe børnene jeg mener at der skal være en mulighed for at de her piger for

vil kunne komme hjem igen jeg mener ikke at man skal dobbeltstraffe en somalisk pige som er blevet for dansk om man så må sige

kan hjælpe hende tilbage til danmark jeg vil straffe forældrene men jeg vil til gengæld straffe forældrene hårdt og det mener jeg at vi bedst gør ved først at sætte dem i fængsel

i dag men hvis man helt fjerner tre månedersreglen som jeg forstår

en svækkelse af de nuværende regler for så fjerner

der handler om at forældrene skal se at det har en klar konsekvens hvis man sender sit barn af sted

det vil jeg fraråde og det

er en svækkelse af de nuværende regler men jeg synes egentlig

helt fint med dansk folkeparti at vi sætter dem i fængsel som vi ikke kan udvise

end at vi først sætter dem i fængsel og skal betale for opholdet dér

er ikke en del af samfundet og ønsker ikke at være en del af samfundet så lad hele familien rejse ud med det samme

en kæmpestor rabat ved det her og det er det jeg synes er så forkert ved det her forslag

vi er i en situation hvor tre fjerdedele mig

hensigtsmæssigt at vedtage det som det ligger her jeg synes tværtimod at vi

vores mål er nøjagtig det samme og det er at vi

fuldstændig som det ligger bogstav for bogstav der bliver vedtaget det afgørende for os er ligesom at man får hjulpet de her børn der bliver sendt på

der oplever jeg bare

noget lovgivning her nu siger ministeren at det

så også at man gerne vil kigge på yderligere initiativer så kan ministeren forklare hvad processen frem mod det næste forslag der så kommer fra regeringen bliver der indkaldt til forhandlinger om at kigge på yderligere initiativer og hvornår kan vi forvente at der rent faktisk

at regeringen fremsætter et lovforslag i i

hvorfor herre jacob mark siger som han

vi kommer med et forslag der netop kriminaliserer det her område og som gør at man kommer til at straffe forældrene

der så ikke er danske statsborgere vil jo i sidste ende kunne blive sendt ud af landet og dem som er danske statsborgere

på at de her unge piger og unge drenge bliver sendt på genopdragelsesrejser men det kommer jo helt an på hvad der sker her i folketinget hvad

den kommende proces i det her

jeg selv var lidt overrasket over at lige nøjagtig socialistisk folkeparti ønsker at

bare skal sendes til somalia

forældre i stedet for at beskytte børnene her i danmark det synes jeg

set ville klæde også socialistisk folkeparti hvis de mente

et glimrende initiativ nu er det jo ikke ensbetydende med at det altid kommer i salen når regeringen foreslår det lige nu falder mange af regeringens initiativer på stribe så jeg vil bare være sikker på at det rent faktisk sker

der er det bare jeg vil høre kommer

vi ligesom sætter os sammen som ministeren opfordrer os til så hvornår kunne

i den allersidste sætning i selve forslaget

men er barnet allerede sendt væk fra danmark bør hele familien følge med det vil

stå på mål for det og ikke stå her i dag og sige

jeg kan i hvert fald konstatere at der er en relativt stor og bred opbakning i folketinget

kan jeg også bare annoncere at regeringen kommer med et forslag men at jeg

set helst ser at vi på en eller anden måde kan kombinere de forslag der ligger nemlig b fem og halvfjerds og så det forslag som regeringen fremsætter som allerede er beskrevet

familie var indvandret fra pakistan i løbet af

teenageår er han blevet efterladt hos slægtninge i pakistan tre gange de mener at han er blevet for dansk og at han skal opdrages anderledes forældrene er særlig utilfredse med at han er homoseksuel og de mener at hvis han læser koranen nok gange i en pakistansk provinsby

vil hans seksualitet ændre sig hans vurdering var også at forældrene egentlig ikke opfattede de her genopdragelsesrejser som særlig kontroversielle nærmest tværtimod det virker selvfølgelig fuldstændig vanvittigt men for den her unge fyr var det også meget alvorligt han oplevede de ophold som fængselsophold og han har egentlig ikke noget problem med at være en ung muslimsk homoseksuel dansker socialdemokratiet ligesom flertallet i folketinget står selvfølgelig på hans side i den her diskussion selv om de fleste indvandrere og efterkommere klarer sig rigtig godt i det danske samfund

er der desværre en udbredt modvilje mod at børnene bliver for danske hos et mindretal af de indvandrere og flygtninge der er ankommet til danmark gennem de sidste årtier for nylig offentliggjorde ankestyrelsen en rapport der viste overraskende mange genopdragelsesrejser

stod at der alene i københavn er registreret fem hundrede og firs siden januar to tusind og femten

med på at opgørelsen i københavns kommune er lidt anderledes end i resten af landet men det er dog alligevel

flere eksperter folk der arbejder med det her og de

tal er voldsomt undervurderede at gribe ind over for de her overgreb mod børn er derfor helt nødvendigt og med det her beslutningsforslag

at forældrene i yderste konsekvens skal kunne miste deres opholdstilladelse hvis de begår

et forslag vil kunne medvirke til at nedbringe antallet af genopdragelsesrejser at miste sin opholdstilladelse er så alvorligt at rygterne hurtigt vil sprede sig i de relevante miljøer og dermed beskytte børnene vi har også noteret os at regeringen allerede har meddelt at de vil fremsætte et lignende forslag til efteråret og det må så kunne danne grundlag for et fælles samarbejde om at komme det her til livs jeg bemærkede også i ministerens tale at der er en invitation på vej til os og det ser vi selvfølgelig frem til og vi vil gerne sige

forkert mener ordføreren at hvis det skete skulle straffen for den her mindreårige være at forældrene og hele familien også blev sendt til pakistan

for vi er nødt til at kunne tage en masse forbehold for eksempel er bare det første forbehold

om hans forældre er her på en almindelig opholdstilladelse eller om de også

fra danmark bør hele familien følge med

nejspørgsmål er ordføreren enig i den ordlyd som socialdemokratiet har skrevet under på

på baggrund af en konkret sag med en elev ude fra ørestad gymnasium og i den forbindelse blev der skrevet ind i udlændingelovens § ni at der skulle lægges særlig vægt på barnets opvækst samt familiemæssige og sociale netværk her i landet

jeg synes selvfølgelig det er væsentligt at lægge vægt på barnets sociale og familiemæssige tilknytning til danmark

for danske og som bliver sendt til pakistan eller somalia den kvinde jeg nævnte før blev sendt af sted da hun var

var det herre morten bødskov der var justitsminister

tage opholdstilladelsen fra forældrene i det her forslag står der så at man kun vil gøre det hvis det ikke er i strid med konventionerne risikerer vi

ud i luften og at det i virkeligheden ikke kommer til at have en

det udlændingeministeren siger her nemlig at der også er den mulighed at sige at det bliver gjort strafbart for alle altså også for danske statsborgere og også for udlændinge med opholdstilladelse i danmark

men hvor det vil være uproportionalt at sende dem ud det er vi meget interesserede i at diskutere for vi er interesserede i at alle forældre bliver mødt af en sanktion og ikke kun dem hvor det vil være proportionalt

spørgeren kan måske fornemme at jeg tænker at det her er

risikerer at miste sin opholdstilladelse hvis man sender sit barn på genopdragelsesrejse det er noget folk kan forstå for er der en ting de har meget kær

jeg tror desværre at der er mange forældre der render rundt og har en opfattelse af at det her egentlig ikke bliver opfattet som særlig kontroversielt af det danske samfund hvis københavns kommune siden siden januar to tusind og femten det er

kan det ikke kun være skurke så tror jeg også det er et udtryk for at mange forældre opfatter det her som en fuldstændig normal og integreret del af det at opdrage

venstre danmarks liberale parti

grunden til at dansk folkeparti ikke

en ghettoplan der blandt andet vil sætte hårdt ind over for genopdragelsesrejser derudover støtter et bredt flertal

at imødegå genopdragelsesrejser derfor synes jeg det er lidt pudsigt at have den her debat nu når vi

i regeringen mener vi nemlig at det er en god idé at sætte en stopper for genopdragelsesrejser det gør vi fordi børn ofte sendes på de her rejser af deres forældre fordi de er blevet for danske det er jo i mine øjne fuldstændig abnormt vi i regeringen kæmper netop for at udlændinge med ophold i danmark tilegner sig danske værdier således at de kan leve et velfungerende liv her i danmark og bidrage til det danske samfund vi ved det er helt afgørende at sætte tidligt ind og sikre en god integration allerede fra barnsben derfor

i høj grad ambitionen om at stoppe genopdragelsesrejser af den grund ser jeg også frem til at gennemføre punktet som handler om kriminalisering af genopdragelsesrejser i regeringens ghettoplan som jeg ved forslagsstillerne selvfølgelig er bekendt med og støtter bredt op om i punktet der fremgår af ghettoplanen er er vi både som ministeren sagde mere vidtgående og konkrete i forhold til hvordan vi skal bekæmpe genopdragelsesrejser

har et stort flertal af dem der bliver

blandt andet en strafferamme på op til fire års fængsel hvis man sender sine børn på genopdragelsesrejse og det vil jo altså også have en indflydelse på for eksempel

ikke er danske statsborgere derfor støtter vi det kommende lovforslag som vi selv fremsætter om bekæmpelse af genopdragelsesrejser

beslutningsforslag som det ligger

de får en straf og kommer i fængsel meget fint

ikke enig i at i de tilfælde hvor vi kan sende familien ud med det samme

ikke enig i det eller er det sådan et principielt synspunkt for venstre at vi absolut skal betale for at de sidder i et dansk fængsel som jo nogle gange

okay forhold er det virkelig sådan et kardinalpunkt for venstre at vi absolut skal sørge for at betale for at de sidder i et fængsel i et par år inden vi så måske sender dem ud på et tidspunkt var det ikke bedre at vi

hvis det er sådan at et flertal af dem i statistikkerne allerede har dansk statsborgerskab

så ville blive berørt af den straf som som vi gerne vil fremsætte

ville det jo også have en indflydelse på deres ophold i danmark så jeg mener at vores forslag har en meget meget bredere og meget mere

men derfor vil jeg da alligevel opfordre herre

er det mest effektive hvis man kombinerer de to forslag

tilfælde hvor vi kan sende familien ud med det samme så gør vi det er det ikke at foretrække frem for at vi skal have dem siddende i et dansk fængsel i en årrække og så betale for at de sidder der at de danske skatteydere skal betale for det

er det ikke at foretrække i de tilfælde hvor det kan lade sig gøre

dem en straf så de kommer i fængsel i danmark

i alle tilfælde når barnet først sidder i for eksempel somalia så skal hele familien

uden uden undtagelse og det synes jeg ikke

man risikerer at straffe barnet unødvendigt vi mener at man skal straffe forældrene hårdest muligt

og det er blandt andet kriminalisering op til fire års fængsel og hvis det er hensigtsmæssigt jamen så selvfølgelig også kigge på opholdstilladelsen

når forældre i danmark vælger at sende deres børn på langvarige ophold i udlandet for at modvirke en påvirkning fra dansk skolegang

er det et alvorligt problem

tyrkiet men om langvarige ophold hvor børnene går glip af vigtig læring

koranskole eller lignende i familiens hjemland her mener vi i enhedslisten at danske myndigheder har et stort ansvar for at sætte ind skolen og andre offentlige myndighedsrepræsentanter skal holde et vågent øje med tegn på at et barn er på vej til at blive tvunget ud på en rejse som ikke er i barnets interesse og alle børn skal vide at de trygt kan henvende sig til deres klasselærer deres klubpædagog eller andre voksne de har tillid til hvis de har en frygt for

eller andre i familien har planer om at sende dem på en rejse som de ikke vil ud på i sager hvor den ene ægtefælle er udsat for socialt pres og kontrol fra den anden ægtefælle eller fra andre familiemedlemmer i forhold til at sende et barn på genopdragelsesrejse skal myndighederne være klar til at lytte rådgive og gribe ind hvis ægtefællen henvender sig for at få hjælp og når mistanken opstår skal myndighederne reagere hurtigt og om nødvendigt involvere politiet og sikre at samtaler med barnet gennemføres i tillidsskabende rammer uden for forældrenes kontrol så skolen og de sociale myndigheder eller politiet kan komme til bunds i om der er grund til at frygte en genopdragelsesrejse eller om der bare er tale om planer om

en kort og helt almindelig sommerferie

at genopdragelsesrejser forebygges og forhindres for er barnet først ude af landet kan det være svært for danske myndigheder at stille noget op selv om der heldigvis er gode eksempler på

og trods forældrenes modstand tilkæmper sig den plads i det danske samfund som de ønsker og har ret til det forslag vi behandler i dag lægger sig tæt op af et tidligere forslag fra dansk folkeparti i

hvor dansk folkeparti har fået socialdemokratiet og socialistisk folkeparti med som medforslagsstillere i en

spændende konstellation står der at inddragelse af forældres opholdstilladelse kun skal

ske hvis det kan lade sig gøre i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser det kan det for det meste ikke det ved vi fra debatten i to tusind og tolv hvor den daværende justitsminister herre morten bødskov fra socialdemokratiet blandt andet med henvisning til de internationale konventioner redegjorde for hvorfor srsf regeringen ikke kunne støtte dansk folkepartis daværende forslag b attende det aktuelle forslag er begrundet i hensynet til de stakkels børn som tvinges på genopdragelsesrejser

optaget af hensynet til barnet virker det så at inddrage forældrenes opholdstilladelse tager det udgangspunkt i barnets tarv nej det mener vi ikke i enhedslisten

og hvis man tager opholdstilladelsen fra forældrene afskærer man jo ikke alene et barn der er sendt på genopdragelsesrejse fra sine forældre men også fra

vil vi meget gerne være med til at styrke både indsatsen for at forebygge og forhindre genopdragelsesrejser og arbejdet med at opspore børn der er sendt af sted for at give dem en vej tilbage til danmark men vi vil ikke være med til at tage opholdstilladelsen fra

sender deres børn på genopdragelsesrejser

de er blevet for danske har man med al tydelighed demonstreret at man ikke hører til i danmark i dag kan man kun inddrage opholdstilladelsen for det barn som har været på genopdragelsesrejse og det er selvfølgelig en utilfredsstillende retstilstand at man alene straffer offeret og ikke gerningsmanden

det giver intuitivt god mening at det er forældrene der skal straffes for det her men problemet opstår lidt i den måde man har implementeret

for inddragelse af opholdstilladelsen i

over tre måneder og som forstyrrer undervisning eller integration af den mindreårige

ligetil at definere juridisk hvad en genopdragelsesrejse er

hvor forseelsen er langt lettere at konstatere men når man

et for langt udlandsophold som har forstyrret skolegangen så ryger man ind i nogle konventionsmæssige vanskeligheder

giver det os rent faktisk mulighed for at lave en langt bedre lovgivning end vi har i dag

rejser og selvfølgelig skal det straffes med fængsel

er det liberal alliances politik at man bør have en meget lille tolerance over for udlændinge som begår lovovertrædelser i danmark

statsborger bør hovedreglen være at man

den her slags vanvittig adfærd og så konstant arbejde for en strammere praksis i forhold til

vi mener at konsekvensen bør være fængsel hvis man er med til at arrangere overgreb på børns rettigheder også selv om

foregår i mindre end tre måneder

tak til dansk folkeparti for at rejse den her debat

som gav nogle tal på hvor mange man formoder der bliver sendt på på

kommer tilbage til den rapport vil jeg sige at det jo er helt afgørende at børn ikke bliver sendt af sted

oprindelseslandet mod deres vilje det er helt afgørende fordi det er afgørende for barnets tarv

kan jeg med det samme sige at det forslag der ligger her hvor man vil inddrage opholdstilladelsen for både voksne men også barnet vil vi ikke bakke op om det er alternativet helt klart imod og det er vi fordi

i overensstemmelse med barnets tarv at det her barn

en pige på fjorten år som

det at at pigen desværre ikke vender tilbage efter skolesommerferien og så finder

det skal vi jo kunne gøre op med så noterede jeg mig

og og det synes jeg er rigtig rigtig positivt

barnets opholdstilladelse

når vi så kommer til regeringens forslag

som partier bliver involveret

nu har vi jo ikke set udspillet men men det at lave en særskilt strafbestemmelse om om det her for at synliggøre at det er ulovligt

vil kunne bakke op om men det der er allervigtigst

forebyggelse og når man læser alle de sager der har været

utrolig vigtigt at det faglige personale altså folkeskolelærerne alle de

fodboldtrænere alle de voksne som barnet har kontakt med bliver i stand

at håndtere det her og bliver i stand til at involvere forældrene og og sørge for at barnet ikke bliver sendt tilbage

det er jo noget af det vi også har bakket op om i siri

undervisningspakker som lige præcis opkvalificerer det faglige arbejde så det vil være noget af det vi selvfølgelig vil lægge vægt på i forbindelse med at regeringen fremsætter sit lovforslag så synes jeg også

der er to hundrede og fire sager i den her rapport men man kan ikke dokumentere at det er genopdragelsesrejser

hundrede og tredive sager hvor man kan sige at det har negative konsekvenser men det har ikke nødvendigvis negative konsekvenser

og det er jo slemt nok synes jeg men faktisk er der kun en og tyve sager i ni kommuner hvor man er

synes jeg det er en ekstremt vigtig dagsorden at vi ikke

genopdragelse eller hvad man skal kalde det

som har negative konsekvenser og så videre for barnet

på et tidspunkt skal debattere regeringens forslag i forhold til straffen

en genopdragelsesrejse egentlig der skal ekstremt meget til

og det er igen derfor vi også siger forebyggelse forebyggelse forebyggelse involvering i familierne sådan at det her slet ikke kommer til at ske og hvis det så kommer til at ske og det synes jeg

at ruste ambassaderne ude i landene i forhold til at sørge for at de her børn hurtigt kommer hjem hvis de får kontakt med børnene

vi stemmer nej til det her beslutningsforslag men vi glæder os rigtig meget til at se regeringens forslag for der er nogle gode takter i

håber vi vi bliver inviteret til at kunne drøfte det

noget af det vi som sagt synes er vigtigt også kommer med i sådan et forslag

forebyggelse så det aldrig kommer til at ske og der ved vi at det at involvere forældrene på et tidligt tidspunkt hjælper

genopdragelsesrejse og at at fratage sit barn muligheden for at være en del af det samfund som man har

helt utilstedeligt det der er formålet

og jeg hører invitationen fra ministeren til at kigge hele området igennem

og al ære værd jeg har svært ved at finde fagfolk der mener at det alene at fratage opholdstilladelsen løser problemet

på meget store dele

vil virke nemlig at give de her unge mennesker

jo meget ofte handler om mulighed for fortroligt at rapportere til myndigheder pædagoger

i dag har kommunerne indberetningspligt og skal fortælle

ifølge mange fagfolk betyde at langt langt færre unge

de problemer

den risiko de er i for at blive sendt på sådan en helt uacceptabel

væk fra deres hverdag et andet forslag som selvfølgelig også er kontroversielt

unge mennesker selv frivilligt kan

situationer hvor der er en tydelig og rapporteret risiko sådan at det bliver umuligt at gennemføre en sådan

genopdragelsesrejse

løser problemet

om muligt inviterer lidt bredere

meget åbent indstillet over for det men det her forslag alene kan vi

flere indsatser i gang imod de her genopdragelsesrejser

hele debatten om genopdragelsesrejser på et meget tidligere tidspunkt end det her

om en dreng der hedder ahmed som vokser

udsat boligområde et af dem man diskuterer i parallelsamfundspakken lige nu

kommer så til en lille landsbyskole i en lille by hvor han kommer ind som den eneste indvandrerdreng på en skole med en hundrede og tyve børn

hvide i huden og

behandlet som om han var noget fuldstændig unaturligt

meget intens han var lidt et problembarn og

strålede af liv men han lavede også meget ballade på et tidspunkt

der skole at rende sammen med nogle drenge i sjette klasse som er meget meget stille og rolige er vokset op ude i det der lille landsbysamfund

og og spille computerspil og hvad man ellers gør på et tidspunkt stopper ahmed med at rende med drengene nede fra

det der udsatte boligområde hvor der er rigtig meget ballade og i stedet bruger han al sin tid i den lille landsby og det går rigtig godt på den skole han går på indtil han en dag forsvinder så ser vi ham ikke igen før efter tre år hvor vi møder ham til en byfest

har mistet al glæde i øjnene

har været sendt på genopdragelsesrejse vi forstod ikke hvorfor han tog væk kommunen forklarede ikke noget skolen vidste ikke hvor han var henne der var ikke nogen der gjorde noget og de øjne der før havde strålet af liv strålede lige

var da fuldstændig vanvittigt at man tillod det men på det tidspunkt vidste jeg jo ikke særlig meget om politik da jeg så kom ind i folketinget og kunne se at den her tendens

at problemet var væk tværtimod

vi nødt til at gøre noget ved det i to tusind og seksten fik etnisk ung en anonym

rådgivningstjeneste rigtig mange henvendelser det var blandt andet henvendelser fra piger

været sendt på koranskoler i somalia og irak hvor de fik prygl og blev sat til

tusind og seksten fik etnisk ung hundrede henvendelser henvendelser om genopdragelsesrejser og det var en ny rekord atten af dem kom direkte fra unge der blev holdt fanget i udlandet af deres egne familier så kan man godt

kort efter fremlagde vi sammen med s en fælles pakke mod genopdragelsesrejser der var et af værktøjerne

fra forældrene fordi vi tror det kan virke forebyggende jeg har meget svært ved at se de forældre der ved at de mister deres

men vores pakke indeholdt også bedre

være at styrke lufthavnspersonale

godt tænke os at undersøge muligheden for om børnenes pas

godt tænke os at få nogle mere solide tal på hvor stort et problem

for at lægge pres på regeringen for at få dem til at gøre noget nu har man snakket om det her rigtig længe men uden at der rigtig er sket noget

også derfor jeg stille og roligt kan sige at

det forslag der ligger her nødvendigvis er perfekt jeg synes faktisk

er skarpere sådan er det også typisk når det kommer fra en regering der har et embedsværk bag sig det der er vigtigt for mig

set at der bliver gjort noget nu

derfor glæder det mig at det ser ud til at det faktisk bliver til virkelighed vi glæder os til de forhandlinger der kommer til efteråret hvor man kan udvide paletten

hundrede procent enig i hele ordlyden

teksten her herunder den sidste linje men er

barnet allerede sendt væk fra danmark

børn ikke bliver sendt på genopdragelsesrejser i fremtiden

hvert fald betyde at væsentlig færre bliver sendt på genopdragelsesrejser i fremtiden fordi forældrene ikke tør sætte deres egen opholdstilladelse på spil

at man i regeringens udspil vil gøre det sådan

at børn ikke får taget deres opholdstilladelse

flertal for det for at sige det rent ud og det var ikke sf der indførte den regel derfor synes jeg også det er lidt hyklerisk at høre de borgerlige i dag slå det op som om

de store frelsere af børnene det var de borgerlige selv der indførte den regel uden at straffe forældrene da man lavede reglen jeg synes det er glimrende at man nu vil kriminalisere genopdragelsesrejser

bør barnet straffes ved at hele familien bliver skibet på det næste fly

barnets tarv kan ordføreren ikke godt se

om barnets tarv og internationale forpligtelser

internationale forpligtelser så er det endnu tydeligere at man skal

at hvis et barn bliver sendt af sted på genopdragelsesrejse mister barnet opholdstilladelsen der vil vi gerne sende det klokkeklare signal at hvis forældrene sender barnet af sted

skal ikke fredes i det her spil jeg synes det er en forbedring af forslaget at regeringen nu vil vende

om men så lad dog være

fru anne baastrup der var sfs ordfører og jeg vil bare lige

citere lidt af det hun sagde i debatten

forslaget det som dansk folkeparti her kommer med er så et forkrampet forsøg på at straffe lidt mere

er det som er det centrale for dansk folkeparti ikke blot at få fjernet nogle mennesker der har opholdstilladelse

det her forslag for hvor er hensynet

nu vil jeg måske lidt flabet sende fru anne baastrups spørgsmål videre til

er at gå op i barnets tarv det er for at forebygge at børn bliver sendt af sted i fremtiden og jeg håber også når regeringen kommer med

det meget bedre ved at sikre at danske myndigheder

vi kan både kriminalisere genopdragelsesrejser vi kan

forældre der sender deres børn af sted på genopdragelsesrejse bryder så meget med danske værdier at de ikke bør have dansk ophold og samtidig ruste fagpersonalet ude på skolerne bedre og

ruste lufthavnspersonalet bedre

at man siger til forældrene at de risikerer at miste opholdstilladelsen hvis de sender deres barn af sted

danske det viser en

som ankestyrelsen har har lavet og vi fik det endda konkretiseret da tv to

der blandt andet følger gymnasieeleven jasmin osman fra vejle der flygter fra en koranskole

lokket dertil af sine forældre både med tvang og trusler med andre ord det her fænomen

konsekvenser

forældrene og derfor er vi enige med forslagsstillerne i intentionerne i det principielle i at der skal ske noget på

det fremgår at forældrenes handling

straffes med op til fire års fængsel og hvis forældrene ikke har statsborgerskab skal de kunne

det her beslutningsforslag som det er formuleret det kan vi ikke fordi det

problemer for det første vil beslutningsforslaget kun ramme de

de fleste sager om genopdragelsesrejser har forældrene statsborgerskab og det forholder beslutningsforslaget sig ikke til og derfor kan der være tale om en forskelsbehandling her et andet problem er at man hvis

pigen som man gerne vil hjælpe det ofte piger men der er også eksempler på drenge altså hvis man gennemfører

der står om at hele familien skal udvises vi vil gerne ramme forældrene og ikke de unge ofrene vi skal også have bedre mulighed for at inddrage barnets pas hvis der er grund til at tro at barnet er

sidst men nok vigtigst ønsker ønsker vi

fjerne bestemmelsen om at barnets opholdstilladelse kan inddrages efter tre måneders ophold i udlandet der skal nemlig sendes et klart signal til forældrene om at det er forældrene der skal straffes og ikke barnet derfor er vores opfordring

os vente til det endelige lovforslag kommer fra regeringen da vi mener at forslaget om inddragelse af opholdstilladelse ikke kan stå alene derfor kan vi ikke støtte

lang tid om at reagere på de problemer der er med genopdragelsesrejser

kommer regeringen på banen med en række initiativer og det

godt i hvert fald hvad angår de initiativer som vi

men formålet med dette beslutningsforslag er at få indført en hjemmel i udlændingeloven til at inddrage opholdstilladelsen hos herboende forældremyndighedsindehavere som ikke har dansk statsborgerskab hvis de sender deres barn på

i dag kan en mindreårig udlændings opholdstilladelse bortfalde hvis vedkommende har opholdt sig uden for danmark i mere end tre på hinanden følgende måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og

udlændingelovens § sytten stykke

barnets opholdstilladelse som kan bortfalde da det alene har indirekte konsekvenser for forældrene som sender deres barn af sted det bør også have konsekvenser for forældremyndighedsindehaverens egen tidsbegrænsede eller permanente opholdstilladelse hvis vedkommende altså beslutter at sende sit barn på en genopdragelsesrejse i udlandet

betragter det som en forbedring af den nuværende retstilstand at der indføres en adgang til i visse tilfælde at inddrage forældrenes opholdstilladelse hvis de sender deres barn af sted og at inddragelsen vil skulle vurderes i hver enkelt sag det vil sende et meget klart

om at genopdragelsesrejser ikke tolereres af danmark ikke tolereres af folketinget et forældrepars beslutning om at sende deres barn på genopdragelsesrejse træffes ofte fordi barnet set med forældrenes øjne er blevet for dansk hvilket vil sige at barnet opfører sig dansk og

de normer som er typiske for danske børn denne opførsel fra

vores opfattelse jo ikke udtryk for et problem men tværtimod udtryk for at integrationen går i den rigtige retning

er det åbenlyst at de reelt ikke ønsker at leve deres liv i et samfund som det danske og det bør have konsekvenser også for forældrene

at man forebygger genopdragelsesrejser da det jo er et overgreb på børn og unge

opfattelse følge med

godt forslag og det er et nødvendigt forslag

tusind og tolv her var der desværre ikke andre partier der ønskede

fordi vi har kunnet tale os til rette om dette forslag

fællesskab jeg håber at regeringen også ender med at støtte forslaget ministeren har så

den ene del af det forslag handler om at fjerne

som jeg har forstået det der vil jeg opfordre ministeren til at genoverveje den del da det er en svækkelse og lempelse af de nuværende regler

at sende sine børn af sted på en genopdragelsesrejse hvis forældrene ved at barnet kommer tilbage igen

så være at flere vil sendt af sted på genopdragelsesrejse hvis man kan være sikker på at barnet altid vender tilbage

man ikke kan sende folk ud af landet

og forhandlingerne er